væksten igen lad mig kort opridse nogle hovedpunkter vi iværksætter en række nye vækstfremmende initiativer for dansk økonomi

har udsigt til at komme fri af krisen med betydelig lavere menneskelige omkostninger end det man kunne frygte og det man ser i verden omkring os vi styrker markedet for risikovillig kapital med

vi sænker skatten

iværksættere så nye vækstvirksomheder

arbejdskraft fra udlandet

ved siden af det

lægger årets aftale også op til en række meget målrettede indsatser for at bringe ghettoen tilbage

i nul klasse uden at kunne sproget dansk samtidig har vi på boligområdet i en bredere kreds af partier der jo også indbefatter det radikale venstre aftalt et ekstraordinært løft til renoveringer på i alt fem milliard kroner

til nedrivning strategisk nedrivning af boligblokke frem mod to tusind og fjorten via midler fra landsbyggefonden med det sigte de steder hvor det giver god mening at åbne ghettoerne op for det omkringliggende samfund på kræftområdet har vi aftalt en styrkelse med otte hundrede og ti million kroner over de kommende år i en ny

behandling af kræftsyge end vi historisk havde

og rehabilitering derudover rummer aftalen også et meget spændende initiativ om frikommuner vi udvælger fem kommuner til i en periode at få så højt til loftet som man overhovedet ønske sig kan vi tager kommunerne på ordet og siger i får frihed fra procesregulering detailstyring der er en økonomisk ramme

kan inspirere også landets øvrige kommuner og rimeligvis også folketinget til på en række punkter

regler tilbage og give mere frihed til de offentligt ansatte

vi også indgået en udlændingeaftale vi vil modernisere reglerne om familiesammenføring så de mennesker der kommer hertil har viljen og evnerne til at bidrage positivt til vores samfund omvendt skal de der ikke vil integreres ikke kunne blive familiesammenført

med den faste den fair og den fornuftige udlændingepolitik

udviklingen så de fleste udlændinge nu kommer til danmark for at arbejde eller studere og vi har

integrationsresultater de unge piger danske piger med indvandrerbaggrund læser nu videre i et omfang der overstråler danske piger med dansk baggrund men der er fortsat udfordringer og de nye regler tager nu skridtet videre og samtænker udlændingepolitik og vækstpolitik så vi kan sikre den danske velfærd i fremtiden

hvor man giver en usædvanlig alvorlig kritik af statsministeren og regeringens vicestatsminister nemlig udenrigsminister lene espersen den sag er jo den første

lang sag om regeringens overbetaling af privathospitalerne hvor væsentlige problemstillinger jo virkelig er bragt i spil benspænd for rigsrevisionen misbrug af skatteydernes penge og ministre som ikke fortæller sandheden hverken til folketinget eller til folketingets udvalg derfor vil jeg gerne starte med at høre om statsministeren er enig med folketingets finansudvalg i at som der står i beretningen udenrigsministeren ikke har udtalt sig i tråd med ministeransvarsloven

når statsministeren er medlem af venstres folketingsgruppe burde det være naturligt at sige at selvfølgelig bakker man som statsminister op om den kritik som venstres folketingsgruppe står bag når man har tilsluttet sig beretningen fra folketingets finansudvalg derfor igen er statsministeren enig med folketingets finansudvalg i at da udenrigsministeren udtalte sig her i folketingssalen den trettende maj to tusind og ni

så

derfor møder vi op her i dag for gerne at ville have statsministerens svar på om man er enig med et totalt enigt finansudvalg i folketinget som har udtalt at udenrigsminister lene espersen ikke har

i tråd med ministeransvarsloven jeg vil gerne bede statsministeren svare ganske kort ja eller nej

ting derfor er sagen i sin substans belyst men det

hvilke svar ministre skal give det

nemlig at ministre når de svarer skal svare præcist sanddrueligt det mener jeg det mener regeringen det mener udenrigsministeren også selv

baggrunden for at udenrigsministeren for

hen ved en måned hvis ikke det er mere siden i et brev til

formand har beklaget en konkret besvarelse som så siden har været genstand for stor drøftelse

til danskerne de fyringer ville regeringen ikke gøre noget for at stoppe nu står sygehusene så

skulle miste yderligere næsten tre tusind stillinger

gerne spørge vil statsministeren den her gang gøre noget for at forhindre de mange nye stillingsnedlæggelser eller mener statsministeren at nedlæggelsen af op mod tre tusind stillinger vil give de bedst mulige arbejdsbetingelser for personalet på

en optimal sygehusstruktur der danner gode organisatoriske rammer omkring en fortsat indsats for vores

danmarkshistoriens største investering

omkring årtusindskiftet har man set så massiv en investering i nogen enkeltstående dansk sektor

normeringer ja der er det nu engang sådan at normeringer og

fortsat sundhedsområdet det er derfor vi sætter

til ny medicin i sygehusvæsenet

herfra er det så op til regionerne at bringe de penge bedst

vi står i lige nu hvor man af ideologiske grunde afholder sig fra

det her knækker med øget sygelighed

at man ikke er omhyggelig nok med omsorgen for

i regionerne er noget der er kommet for at blive

at s og sf har fremlagt en plan i en fair løsning

i øvrigt også udvidet optaget på lægestudiet med videre

er meget kortere end da vi i sin tid

mennesker har en bedre overlevelseschance end

har gjort det muligt for eksempel at lave et second opinion panel så patienter ikke skal ud på tyske motorveje for at

håb de stadig

og hvis jeg bekymrer mig over noget så er det

regionerne laver stop and go politik men det er et regionalt ansvar at sørge for at tilrettelægge sin drift så man ikke

som det store problem at vi kommer til at mangle kvalificeret sundhedspersonale

i venstres gamle pjecer fra valgkampen to tusind og syv

der gjorde en særlig indsats skulle belønnes

blevet af det er belønningen at så risikerer man at blive afskediget for

udvide butikken hvis man

herfra er det så den

hvis man ude på en afdeling kan føle det stærkt generende

kan

nok udmøntes der en milliard

er jo at hvis det påvirker uddannelsesniveauet

familiesammenført i danmark på grund af deres lave uddannelsesniveau

er jo blandt andet en vækst der kommer af uddannelse tyskland som også er et land der er ramt af krisen har med omhu friholdt deres uddannelses og forskningsbevillinger selv om de er i gang med at genoprette deres økonomi den generelle anbefaling fra

som selvfølgelig også kommer til

at udfordre vores uddannelsesinstitutioner på lige fod med en række andre dele af den offentlige sektor

alternativet ville jo være at vi lod de offentlige udgifter

det ville potentielt skabe

krone det ville kunne sætte sig i rentestigninger til skade for boligejere landbrug erhvervsliv og

til den økonomiske politik

betyder penge nok de er også udfordret med andre ord

fået det de skal have nu kan de godt spare

når man ser på afkastet af uddannelse i økonomiske termer og afkastet af uddannelse når det kommer til innovation det er meget svært at få det til at gå op når man ser på at nok har vi i fællesskab fundet en

men samtidig tager regeringen med den anden hånd fem

undervisningsministeren

at kunne håndtere den situation at et rekordstort antal unge har lyst

til at en universitetsuddannelse det skal vi gøre i en en situation hvor vi samtidig skal have udgifter

der er jo muligheder for at prioritere statens budget er meget meget højt så man kunne tage hul på forskellige reformer

men det som regeringen viser med sine uddannelsesbesparelser er jo fravær af evnen til at prioritere fralægge sig ansvaret og sige

må vi spørge nogle andre om jeg er uenig i den nedprioritering af uddannelse

udgifter stiger og samtidig gerne vil have rum til at gøre det rigtige det er jo derfor vi

et ekstra rum til at vi fortsat kan opprioritere sundhedsvæsenet og det er også derfor

at sammenligne det nøgletal med en række andre europæiske landes så det er sådan set et udtryk for at

ligger fra sundhedsministeriet i debatten om det er det fremgået at den daværende særlige politiske rådgiver for den daværende sundhedsminister jeg beklager at udskiftningen

er statsminister havde været helt umulig

få i tale når det handlede om at få gjort noget ved overkompensation af private

noget udvidet frit valg i danmark det var suspenderet

gjorde jeg i sommeren to tusind og otte oven

det førte frem til at jeg den første april to tusind og ni indgik en aftale på regeringens vegne

særlige rådgiver har skrevet jeg har forstået at heller ikke særlige rådgivere må lyve så derfor går jeg

og det er vel også derfor vi ikke kan få et præcist svar

og otte hvor det blev besluttet at man skulle

år fordi man oven på krisen

i vores sundhedsvæsen desværre

det der var regeringens opgave det kan man læse ud af regeringsgrundlaget fra to tusind og syv og

to tusind og otte var så at sørge for at den her unikke patientrettighed som venstrefløjen

de samme ministres ledende særlige rådgivere udspredte det rygte

finansminister og nuværende statsminister var imod at gøre noget ved det

og selvfølgelig arbejdede jeg lige så ihærdigt som andre på at staten

til at betale en krone for meget

på en suspension i sommeren to tusind og otte fik vi også god tid til det

at der er nogle der ikke bryder sig om

ikke er nok vækst cepos har beklaget at der ikke er nok reformer og det skal jo til hvis vi skal have vækst

hjælper den her finanslov egentlig med at opfylde statsministerens et år gamle drøm om at danmark skal være et

af genopretningspakken lavet en dagpengereform som er en

fremsat til christiansborg men hvor den politiske

også baggrunden for at vi nu hvor finansloven er i hus

med et udspil til en su reform der skal forfølge det mål at få de unge hurtigere igennem uddannelsessystemet og ud

unge mennesker på livslang passiv ydelse

husholdningernes tillid til fremtiden med videre det formål

og mere til end det fordi den jo også på en række områder tager fat i nogle vækstinitiativer det gælder ved afløftning af

det gælder med lempelse

gælder det at vi rejser kapital i et dynamisk samarbejde med pensionskasserne til små

det man desværre bare må konstatere er at liberal alliance så har

stå som de sidste rene og sige

at en udmærket finanslov sidste år men hvis vi skal nå at være et af verdens ti rigeste lande

tyve får vi virkelig travlt fra næste år og frem for den her finanslov har ikke gjort nok hvis vi skal nå statsministerens egen drøm

at lave reformer en dagpengereform som jo helt konkret også havde det resultat at vi kunne

det er den regering vi har

jeg skal endnu en gang beklage at det flertal

aftale der var lavet formentlig på nogle punkter have set anderledes ud men det må jeg bare

slut kvittere for

har bare været at betalingen skulle

de varetager ikke et beredskab der skal stå klart fire og tyve timer i døgnet der er ingen uddannelse af læger sygeplejersker social og sundhedsassistenter og så videre

er altså en lang række ting som privathospitalerne ikke tager ansvar for heller ikke forskning eller

haft en endnu lavere takst end den takst man reelt set har givet de private og derfor vil jeg egentlig gerne spørge statsministeren hvor er det at oppositionen ifølge ham har påstået at privathospitalerne har fået en højere betaling

i takt med at at man har hentet erfaringer

for pengene og det at få mere for pengene er en rigtig god idé og

glæder mig til den dag hvor synspunktet også vinder genklang i

til det som er rigsrevisors synspunkt og

så er det rigsrevisors

sig et andet sted og lagde man det til grund at man havde lagt sig lige præcis dér

sygehuse var parat til at lægge sig jamen så snakker vi

så bekræftet at det han sagde på venstres landsmøde

bagefter skændes om om beløbsstørrelsen men nu bekræftede statsministeren så endelig

rigtig glad for lige så vel som at statsministeren jo også har taget til efterretning som rigsrevisor konkluderede

og derfor er bundlinjen i det her uanset hvordan man spørger

frihedsrettighed vi har givet patienterne

rulle den baglæns og i stedet for at få en politisk snak

tager et beløb med sig hvis ikke vi selv kan

som er mindre

unge til uddannelserne nu betyder det for kommunen som tidligere har givet gratis tilbud til eleverne om at blive transporteret til deres uddannelse at de ikke længere

transporteret til deres uddannelser er det ikke i total modstrid med regeringens målsætning om at fem og halvfems procent af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse at man nu lægger

økonomiske barrierer i vejen for at det sker særlig i et område af landet hvor man i forvejen har svært ved at tiltrække de unge til uddannelserne vil jeg gerne bede statsministeren svare på

det er rigtigt at loftet over hvor meget man kan komme til at betale for transport i ungdomsuddannelserne

i lyset af at vi aktuelt har

at stod det til regeringen

så det følger jo

at tage ansvar for økonomien

unge mennesker tager ikke en uddannelse fordi de kommer billigt med bussen unge mennesker tager en uddannelse for at blive dygtigere

og deres forældre må også have den tilgang til tilværelsen at det handler om

en uddannelse end det er når det har været muligt for nogle kommuner at give tilbud om gratis transport og rammer det her ikke særlig hårdt i yderområderne fordi det er der

fastholde unge på uddannelsesinstitutioner det

pengene skal række og fordi vi sådan set helt åbent hellere

kvaliteten af undervisningen eller ved at sige til hver tyvende gymnasieelev du kan

viste kommunernes regnskaber i to tusind og ni som bekendt at man havde overskredet budgetterne med fem milliard kroner og dermed også en massiv overskridelse af de rammer der er for kommunernes økonomi hvis vi tager et eksempel aalborg kommune så er det sådan at aalborg kommune overskred budgetterne i to tusind og ni

er det selvfølgelig klart at for eksempel en

jo står over for at skulle genoprette sin økonomi men de tilpasninger som for eksempel aalborg kommune nu er ude for

er jo ikke et resultat af regeringens prioriteringer men skyldes derimod aalborg kommunes manglende økonomistyring og massive overforbrug i

og en kroner mindre per elev om året det er bare frem til to tusind og ni

brugt for meget der har man ødslet med pengene det skal kommunerne så bøde for nu nu skal man så spare yderligere der er det så at vi står i en situation hvor danmarks lærerforening kan ridse op at det er seks hundrede og fjorten million kroner i to tusind og ti

så oven i at man allerede har sparet skal man spare endnu mere det man skal spare ekstra ud over de lidt over tre tusind

er jo altså så svarende til at at man skal spare

syvhundredetusind elever i folkeskolen så det er altså først en spareøvelse så siger man at det er kommunernes skyld og nu skal

hvordan kan det hænge sammen med at landets statsminister brugte nytårstalen til at love danskerne en folkeskole

er det selvfølgelig klart at kommunerne under et og aalborg kommune med det her beløb skal sikre at man kommer ned så man kan overholde sine budgetter

rasmus prehn at alle borgere også i aalborg ved jo at hvis man lægger et budget baseret på de indkomster man har

kan man jo ikke bare slippe løs

at låne milliardbeløb i udlandet men sådan er det

jo

elev halvtredstusind

af budgetterne og af de rammer der var aftalt med regeringen og det skyldtes at kommunernes egne økonomiske dispositioner var uansvarlige i forhold til de budgetter som de lagde realiteten i alt det her er et massivt overforbrug i kommunerne i to tusind og ni på fem milliard kr og det kan man vel næppe kalde nedskæringer

og de aftaler kommunerne har indgået med regeringen

de spørgsmål herre rasmus prehn stiller forudsætter derfor at der ikke er

men i politik må man prioritere de ressourcer man har det må vi i staten det må

havde godt nok en statsminister

nytårstale lovede en folkeskole i verdensklasse vi havde en regering der turnerede hele landet rundt med kvalitetsreformen og sagde aldrig flere lukkedage det løfte er den så nødt til at bryde fordi ja den sparer

den pris og lønfremskrivning der er tale om

aftale med kommunerne om økonomien til næste år

vigtigt

tager

besparelse som regeringen har foretaget over for kommunerne i genopretningspakken foreslog vi at også kommunerne skulle bære fire milliard kroner i besparelser

den besparelse og der er ikke sket nogen besparelse på

så derfor

vi kompenserer udgifterne for antallet af ledige

reguleres flere gange i løbet af året så det

ministerens partifæller i kommunerne sig tvunget til at lave flere lukkedage

hen tvinge forældrene til at blive hjemme i

er det det vi skal er det hensigtsmæssigt at forældre ikke kan møde ind på arbejdet og holde produktionen i gang i det danske samfund er det venstres politik for det må det jo være hvis det

en bevidst handling ude i de forskellige venstrekommuner hvor

også præciseret at kommunerne i god tid skal informere forældrene om at der holdes

kommunerne er kompenseret for afskaffelsen af løsrevne lukkedage med et permanent løft af bloktilskuddet på fem og tres million kroner socialministeren følger tæt at kommunerne lever op til afskaffelsen

løsrevne lukkedage men for at give herre rasmus prehns noget inspiration sådan at kommunerne kan få noget luft i deres økonomi vil jeg igen tage et eksempel fra et område som er herre

af administrativt personale per tusind indbyggere

er det fjorten i aalborg i nogle kommuner er det ellevte så man har også i aalborg mulighed

der er det så vi har et citat fra politiken og det er

regeringen tror den kan spille verdensmand for en femmer men det kan den altså ikke det er venstremanden erik fabrin der giver udtryk for at

sådan set det som venstrefolk i kommunevirkeligheden giver udtryk for

ved at lade sig inspirere af hvordan andre kommuner gør nu har jeg bare nævnt nogle enkelte eksempler i

hvordan aalborg kommune kunne lade sig inspirere af den måde andre gør det på

den finanslov vi har lavet

at selv om vi holder udgifterne på det niveau vi har i dag kan man gøre masser af ting

det med de udfordringer sproget står

truet af anglicismer

men man hjælper altså ikke det danske sprog ved at udvide det

men ordenes mening og sætninger sådan som de udvikler sig er jo ikke omfattet

men netop fordi vi vil modvirke det

lanceret en sprogpolitik der styrker sprogets placering i skolerne væsentligt gør opmærksom på sproget på universiteterne og vi slår et slag for

en særlig stor og god tjeneste der udføres i stedet for det modsatte det danske sprog er virkelig blevet svigtet og

af dem der skulle bruge det der er det jo selvfølgelig især medierne

jeg mig også bevidst at de der havde til opgave at sikre det danske sprog nemlig det danske sprognævn der jo i sin formålsparagraf har at man skal følge det danske sprogs udvikling give råd og oplysning om det

fuldstændig svigter deres opgave det danske sprognævn sidder og tror at de

være om man så må sige klakør til det som

det sproglige område i stedet for at de skal hævde sproget og retlede

det er det de ikke gør og der synes jeg virkelig

ministeren kulturministeriet ville påtale over for det

at de har en opgave i retning af at stå fast på at bruge det

og ikke bare kapitulerer for at være med på

skrives ord og ordformer i dansk i overensstemmelse med den praksis som følges i gode og sikre sprogbrugeres skriftlige sprogbrug det vil sige

og sprognævnet sammen for i akademiet må vi jo gå ud fra at vi har præcis de sprogbeherskere som netop

i modsætning til andre på den måde ophæver man sprogets betydning og det kan et folk ikke leve med derfor vil jeg foreslå ministeren at han for det første tager dansk sprognævn kraftigt i nakken

måske laver en konkurrent til dem som kunne hedde noget i retning af et dansk sprogakademi

gøre det som dansk sprognævn åbenbart ikke tør nemlig fastholde

ikke gribe ind over for forfattere og forlag i

det svigter

hvor en sød gammel bedstemor har bagt nogle boller og bedstemors boller er i ét ord og hedder bedstemorboller men i dag kan man ikke stave så der står bedstemor nyt ord

et virkelig fyndigt og myndigt ord fra ministeren til dansk sprognævn i skal sørge

er

man truer med privatisering er en form for pression en form for måde at

er kommet med må må man vel også bede ministeren

en sådan ting skulle være i orden nemlig at kulturministeren direkte går ind og blander sig

nu er bestyrelsen der skal vælge formand

som ansættelsesudvalget anbefalede men alt det der

ikke få oplysninger om og derfor kommer vi ikke det nærmere men det jeg

det vil overskride armslængdeprincippet gældende mellem politikere

sådan skal det være og det er hverken herre mogens jensen eller mig som skal gribe ind og meddele

at der kan man ikke bruge pression og skal ikke bruge pression

glad for at ministeren klart siger at det skal man ikke kunne men jeg synes jo at det er bekymrende og og derfor vil jeg også

om det ikke også giver anledning til at ministeren har overvejelser om hvordan man ligesom kan stadfæste det her armslængdeprincip gøre det klart for folk hvad

når vi ser en lang række eksempler på at

en trussel imod vores vores demokrati hvis man tror at fordi

man bruge sin position enten som regering eller som politiker til at forsøge

få fremmet forskellige programmer eller at man forsøger at få dr til at tage forskellige politiske hensyn så mener ministeren at det er en udvikling der skal gribes ind over for vil ministeren gøre noget konkret for

udøvet pression mod danmarks radio så det er jo sket det her demonterer jo faktisk

statsministers udtalelser om at det ikke er sket det er det der bekymrer mig

jeg glad for at kulturministeren så kraftigt her siger at det

en tilbagevirkende røffel

fordi vi har nogle meninger

præcis omkring danmarks radio og programmerne

derefter udmøntes det af direktionen og bestyrelsen

jeg

det er kommunernes opgave at fastlægge serviceniveauet også på dagtilbudsområdet det system og her tænker jeg på det kommunale selvstyre i det hele taget har vi jo netop for at sikre den

der er i den enkelte kommune kommunernes tilrettelæggelse af service skal selvfølgelig ske inden for rammerne af lovgivningen og aftaler med regeringen og her

aftale med kl om

de skal sørge for at der er et alternativt pasningstilbud til forældrene

ikke skal holde åbent når der er meget få børn til stede

brug for pasning det giver jo ikke nogen mening at man for eksempel skal holde ti institutioner åbne hvis der kun møder to børn op i hver institution

den ser ligeledes på antallet af lukkedage i daginstitutionerne mens det mest afgørende i mine øjne er at institutionerne

med regeringens politik og slet ikke med regeringens nulvækstpolitik ude i kommunerne

ministeren for hvor store konsekvenserne i kommunerne

lige nu bliver pålagt af regeringen

er nogle konsekvenser

har også nogle konsekvenser for erhvervslivet og vores virksomheder

sige at det her kommer til at koste rigtig dyrt på bundlinjen

synes det skal løses

udføre en undersøgelse

af

sociale og helbredsmæssige ressourcer der

for mig som socialminister handler det grundlæggende om at se på de bagvedliggende problemer og finde løsninger som kan gøre folk

fattigdom ikke kun gøres op i kroner og øre der findes også social fattigdom og der findes også kulturel fattigdom ikke mindst

kan jeg se følgende udvikling

det er fra mennesker som ikke kan klare

de søger om julepakker og det starter altså allerede nu det samme ses også i forhold til folk der ikke har råd til at betale deres husleje

lejere der siden to tusind og to ikke har råd til at bo lejlighed

fra omkring en tusind otte hundrede til hele tre tusind syv hundrede

andre indikatorer såsom kulturel fattigdom

ministeren siger at fattigdom er meget mere broget end som så hvis man skulle gøre det

til tandlæge på grund af deres økonomiske situation synes ministeren så

vi kan kun forholde os til en udvikling hvor vi

det er er noget som regeringen ser meget

andet også baggrunden for at der blev vedtaget en lovgivning sidste år

været inde at lave en aftale om at komme med noget

til at man bliver sat ud af

man decideret kan se at økonomien også er en stor afgørende faktor for om de her mennesker kan gå til tandlæge eller om de har råd til at betale deres husleje

er steget med syv procent i perioden to tusind og

enoghalvfjerdstusind personer i københavns kommune som lever

deltage i de forskellige ting som vi tager for givet og udover at de måske ikke

at gå i biografen i andre aktiviteter

man også må forholde sig til nu er det sådan at ministeren selv

og fremme sammenhængskraften

så

selvfølgelig skal de da det men jeg kunne bare

at med en økonomisk sanktion

rådighedsbeløb tror ministeren måske vil gavne familien eller barnets ve og vel

barnets

økonomisk sanktion

gruppe familier som ikke med sikkerhed ved at de får julehjælp vi kan jo allerede nu høre fra de frivillige organisationer at de kan iagttage at der er mange henvendelser og at de forudser at der bliver mange flere henvendelser end de kan imødekomme hvilke overvejelser har ministeren

gjort sig i den anledning så vi ikke gentager forløbet fra sidste år som blev noget kaotisk

at indkalde de organisationer der er tale om

ministeren har tænkt på at indkalde de implicerede organisationer

at få det her forløb omsat

netop glæden ved julen

have bekymringer for julen

så man kunne indkalde de her organisationer og sige ved i hvad

for

som det sidste sige at man

væsentligt ved at vi afskaffer de lave sociale ydelser det vil jo betyde at behovet for at få ekstra julehjælp vil være langt mindre det ville jo være en

noget anderledes måde at tackle glæden ved julen på men jeg vil gerne have ministerens

kommentar til

ikke indkalder folk til et møde det skal da ikke afhænge af en

skal være relevant for barnet i forhold til barnets alder og udviklingstrin og understøtte barnets trivsel udvikling og læring det betyder også at kommunerne skal sikre at der er en personalemæssig normering der tager hensyn til alderssammensætningen i tilbuddet og at der anvendes aldersrelevante pædagogiske metoder og aktiviteter det betyder også at kommunerne ikke inden for rammerne af lovgivningen må sende to årige børn til dagtilbud der ikke kan matche to årige børns

til en børnehave så vi taler ikke om aldersintegrerede institutioner hvor man kan lave en overflytning af barnet sådan lidt gelinde fra vuggestue til børnehave vi taler om at man tager

når vi er optaget af det her spørgsmål fra

den klare overbevisning at et barn på godt to år

evnen til at indgå i sociale relationer der ikke på samme måde er voksenstyret som de er det eksempelvis i en vuggestue

i dag er hvordan ministeren vil sikre

på grund af regeringens økonomiske politik ikke får tilbudt et alderssvarende dagtilbud men i stedet placeres

dagtilbud som barnet aldersmæssigt faktisk ikke er i stand til

det er inden for lovens rammer at et barn på godt to år bliver tilmeldt børnehave i stedet for enten vuggestue dagpleje eller

i deres dagtilbud fordi

tiden er til det jeg forstår godt de forældres bekymring

børnehavetilværelsen er hård den er krævende og den stiller nogle helt andre krav som som et barn på godt to

man kan tilgodese de lokale behov det

kommune til kommune kommunernes tilrettelæggelse af serviceniveauet skal

og to og tredive

som desværre åbenbart

de mindste børn og deres forældre mener ministeren er

den overordnede økonomiske politik det synspunkt tror jeg ministeren står ret alene med jeg synes efterhånden at det står klart at konsekvensen af den bemeldte nulvækst

for kommunerne konsekvensen af kommuneaftalerne konsekvensen af den økonomiske politik i det hele taget er at vores velfærdssamfund nu forringes jeg er egentlig af den grundlæggende overbevisning at besparelser på børneområdet aldrig kan betale sig hverken i forhold til det sådan menneskelige med børnene

hvis ikke vi giver vores børn nogle ordentlige livsbetingelser opvækstbetingelser skal regningen bare

tror jeg at der er en sammenhæng mellem

de kommunale besparelser vi ser i dag men synes ministeren det er et problem at der indføres flere lukkedage

at børn ned til godt to år kan

en situation hvor antallet af lukkedage kan blive ved med at stige altså når vi har dagtilbud i danmark

også etableret dagtilbud fordi vi gerne vil have at danske mødre og fædre

jeg tror at lukkedagene for mange mennesker i hverdagen er en gene som besværliggør at at forældre kan passe deres arbejde og som i øvrigt er en bremse for familiernes fleksibilitet og det er noget som mange familier er afhængige af

vil

nulvækst dikteret af regeringen som så betyder lukkedage ude i kommunerne

for dansk økonomi når antallet af lukkedage stiger

det er jo meget fint at

er indgået med kl men kunne ministeren ikke i stedet sætte sig i spidsen for at danske mødre og fædre

uden at det skal ødelægges af

deres ansøgning er i tråd med målsætningerne for dansk udviklingsbistand og om vi vurderer er i stand til at gennemføre projektet og forvalte pengene på ansvarlig vis som med al anden dansk bistand ønsker jeg et stærkt fokus på organisationernes evne til at dokumentere resultater så vi også på

har mange års ekspertise og

er meget opmærksom på at det

en sovepude for organisationer at modtage støtte af denne størrelsesorden

at midlerne går til organisationer med den nødvendige folkelige forankring og evner til at skabe resultater inden for ngo rammen støtter vi samtidig en række særlige puljer der netop skal hjælpe mindre eller uerfarne organisationer i gang med udviklingsarbejdet der ydes støtte til rådgivning og kursusvirksomhed hvor mindre erfarne kan få kyndig vejledning og mere

især fra puljeordningerne og et tilsvarende antal foreninger og privatpersoner har i samme periode for første gang modtaget støtte til at kunne sende indsamlet brugt udstyr til udviklingslandene

nye øjne og vinkler på støtten til udviklingslandene samtidig kan

foreninger i sig selv være med til at skabe et tilsvarende mangfoldigt civilsamfund i syd og dermed understøtte en demokratisk

det

konkluderet at udviklingsbistand har en positiv sammenhæng med vækst på langt sigt og at bistand forbliver et nøgleinstrument for styrkelse af udviklingsudsigterne for fattige lande selv har jeg lejlighed til at konstatere

ikke til at tage fejl af firs procent af befolkningen har fået adgang til primær sundhed adgangen til primær skole er tidoblet på ni år to millioner piger går i skole under taleban var der ingen og væksten er overraskende høj

i bangladesh har dansk udviklingsbistand i to tusind og ni sikret sekshundredetusind mennesker rent drikkevand

i områder hvor danmark har støttet udvikling af fiskerisektoren i mozambique har danmark samme år støttet uddannelsen af to hundrede og fem og tres dommere og i uganda

jeg sætter pris på en god debat jeg mener også at det i en globaliseret verden er naivt at bilde sig ind at bistand ene og alene uafhængigt af alle andre forhold kan skabe udvikling økonomisk vækst og demokrati påvirkes af mange andre faktorer end udviklingsbistand internationale handelsrelationer krig

landets ledelse produktionsvilkår udenlandske investeringer og

bistanden skal være udviklende den skal være katalysator for forandring til det bedre

ikke gode nok når det handler om at dokumentere resultaterne det gælder på kort sigt men måske endnu

disse lande hen imod en bedre fremtid både når det gælder de økonomiske parametre og ikke mindst når det gælder styrkelse af demokrati og frihed vi skal blive bedre til at gå

fået tocifrede milliardbeløb i dollars hvert eneste år har det rykket noget

fået rent vand det det synes jeg er helt helt fint og

jeg svært ved at få øje på at der er sket en positiv udvikling og det finder jeg

det så måske mere en kommentar end et spørgsmål men

år har prøvet en vej for eksempel i forbindelse med ulandsstøtte

tres på cirka syv hundrede milliard dollar ikke har rykket de fattige lande nærmere vores velstand overhovedet altså igen vi bliver nødt til at få nogle andre takter

være noget mål i sig selv at vi i ulandsstøtte skal ligge allerøverst på den rangliste

jeg vil hellere bruge pengene på vores egne forhold herhjemme hvor jeg kan se det virker frem for at putte

sammenligningen mellem borgmesterens og kommunaldirektørernes løn kan jo føre til forskellige konklusioner på den ene side kan man sige at

specielt i en tid hvor der er rigtig mange andre fornuftige ting

to tusind og ni

de folk der er valgt til byråd og regionsråd

hvad skal jeg sige lagkagen for det stykke politiske arbejde man skulle

side af samme sag kan man sige men i og med at

indenrigsministeren har brugt tid på at kigge på de evalueringer der har været fra kls side

os nu sige at det blev til virkelighed at man

kommunernes udvalgsformænd og rådmænd i de større kommuner

så sandelig også hos de menige byrådsmedlemmer

men jeg synes nu godt man måske kunne lidt mere holdningspræget i det svar som kommer fra ministeren jeg

ministeren enig i at borgmestre får for lidt i løn eller er han

fem ledere ansat i den kommunale tjeneste som alle sammen får en højere månedsløn end landets statsminister

topembedsmænd

specielle afdelinger for

det gør så at man får specialister ind i forvaltningen og det koster

jo flere specialister man skal have ansat så ville ministeren være interesseret i at at gå til kl og

at kommunerne selv viste interesse for at

jeg

formålet med reglerne er at sikre at offentligheden får kendskab til at kommunale ejendomme er udbudt til salg på den måde får alle

mulighed for at komme i betragtning som købere og mulighed for vennetjenester og så videre udelukkes udbud giver også mulighed for købstilbud fra en bredere kreds af købere og det betyder at udbuddet fører til bedre priser for kommunen

imødegår kommunen også kritik af

af en bestemt køber men der er altså nogle situationer hvor kravet om offentligt udbud kan fraviges for eksempel hvis der er tale om salg til institutioner som kommunen lovligt kan yde støtte til

statsforvaltningen også give samtykke til at man undlader offentligt udbud jeg kan oplyse at salg til

det skyldes at kommunerne også i den situation er forpligtet til at varetage sin grundlæggende interesse i at få den højest mulige pris for ejendommen det vil sige markedsprisen jeg synes at disse regler om salg af fast ejendom i kommuner er som de skal være jeg synes ikke at vi skal ændre dem jeg kan ikke udtale mig om lov om udstykning og salg af visse sommerhusgrunde tilhørende staten

godt spørge ministeren som politiker mener ministeren at det den rigtige vej at gå at man sætter de her tre hundrede

sommerhusejere i en situation hvor de kan se frem til at de mister deres sommerhus på sigt fordi de ikke har råd til de priser som en fremtidig køber eventuelt

kunne se

til mig i slutningen af september og jeg oversendte rapporten til sundhedsudvalget den sjette

i forhold til biologiske lægemidler har videnskabelige undersøgelser til gengæld vist at de er i stand til at stoppe leddestruktionen og forhindre eller reducere risikoen for invaliditet væsentligt og behandlingen med biologiske lægemidler er i hastig udvikling indikationerne for anvendelsen udvides løbende og der kommer nye lægemidler til det betyder også at hvis en patient ikke kan tåle et biologisk lægemiddel kan patienten muligvis tåle et andet min holdning er at

fire fem forsøg med noget

godt tænke mig at høre ministeren om ikke det betyder noget for de mennesker som

patienten kunne vælge en klimabehandling der var lidt billigere

den patient og ville vi ikke få et bedre

det skal bemærkes at de midler de har fået ekstra til øget kvalitet

overstiger effektiviseringskravene

er altså ikke tale om massive besparelser på erhvervsskolernes ungdomsuddannelser vi tilfører fortsat ekstra midler

jeg vil også tilføje at nogle af de gode resultater som erhvervsskolerne har nået betyder at der kommer flere elever ind og den sidste elev er

hvis jeg må nævne en god ting der sker omkring

blandt andet kan se at frafaldet i grundforløbene falder markant

lavet en massiv kampagne for at skabe flere praktikpladser vi har i fællesskab

til at bidrage til at der skabes flere praktikpladser og det er altså en væsentlig del af det at skabe en god erhvervsuddannelse

hvilket der bliver bedre mulighed for i

i en skolepraktikuddannelse som vi også

så altså vi tager hånd om kvaliteten og det

kim mortensen er faktisk at tallene taler deres eget sprog om hvordan det lykkes at fastholde de unge

år som herre kim mortensen nu fremhæver blev vi jo også kaldt nedskæringsregering men i de år

nu kan vi se at de bider sig fast i uddannelserne og det er da en betydelig del af kvaliteten at unge vælger at

med de baltiske landes ministre

det her er meget meget små besparelser i de offentligt finansierede uddannelser sammenlignet

der er det positive billede er at skolerne

i to tusind og elleve som man har kunnet i to tusind og ti fordi volumen gør

nødt til at prioritere inden for uddannelsesområdet og når jeg står i en situation hvor jeg skal se på

i folkeskolen til at lave en god men også en af verdens dyreste endnu bedre den bliver så også endnu dyrere

til for eksempel at skabe en inkluderende folkeskole så det er

at vi har lettet skatten på arbejdsindkomst og pålagt for

fedtafgifter og andet som så

almindelig lo familie

eventuelt bruge på at understøtte sit eget barns uddannelse

at finansiere de udgifter der måtte være mens den unge er hjemmeboende men vi afsætter

går til de unge hjemmeboende til de familier

der i forvejen lå på uddannelsesområdet

ekstraordinær besparelse på uddannelserne på fem hundrede og ti million

mener at det lige præcis er det der gør at der er flere unge der gennemfører en ungdomsuddannelse

forklaringsproblem når vi snakker om ungdomsuddannelserne der er færre unge der gennemfører en ungdomsuddannelse end da regeringen kom til statsministeren har selv

var at der var for få unge der uddannede sig

man skærer både ordinært på uddannelserne og så får de lige det her

ti million kroner på undervisningsministeriets område oveni hvorfor tror undervisningsministeren at det er det der skal til for at løfte

pænt meget til at

til at vi skærer i taxameteret men i og med at

jo stadig væk en fantastisk stor sum der skal

i dag end da s og r var i regering så vi har faktisk haft en positiv vækst i udgifterne

uddannelser det har altid været sådan at når der

er blevet finansieret over finansloven at vi så i forbindelse med globaliseringspuljen også afsatte nogle midler til kapacitet er rigtigt men det forklarer jo ikke hvorfor regeringen og dansk folkeparti vælger at skære så massivt i de uddannelser som rent faktisk nu skal løfte at flere unge heldigvis søger uddannelse så det

ret præcist fem og tyve milliard kroner mere til sygehusene om året end den tidligere regering i nutidskroner underforstået altså reelt fem og tyve milliard kroner mere om året derudover besluttet med hensyn til blandt andet folkeskolen at vi ikke synes at kommunerne skal skære selv om vi har en international økonomisk krise og derfor bliver der placeret en hel

men der er også sektorer som rent faktisk godt i øjeblikket kan medvirke til

finanser det er blandt andet gymnasierne de har opbygget en betydelig egenkapital og det er jo glædeligt det er positivt at

men det er altså også sådan

man være nødt til at tære lidt på den ressource man har lagt til side og der ligger flere hundrede

fuldstændig uenige i de nedskæringer der sker på ungdomsuddannelserne de videregående uddannelser og for den sags skyld også voksenefteruddannelsesområdet som også lige får en rundbarbering

regeringen og dansk folkeparti kan ministeren bekræfte

en helt forkert prioritering det er det generelt men det er det især i en krisetid

ude at konkurrere på et globalt marked det er jo en smagssag selvfølgelig også erhvervsorganisationerne

af de myter der bliver dannet omkring uddannelse at der er en ligefrem proportionalitet mellem antal kroner man bruger og resultater og hvis det var så vel at der var ligefrem proportionalitet havde vi jo en af verdens bedste folkeskoler med nogle af verdens bedste resultater for vi har jo for eksempel en af verdens dyreste og det samme ville jo gøre sig gældende med en stribe af vores andre uddannelser

det er det

ikke længere når man er i opposition og gerne vil genvinde regeringsmagten men med hensyn til uddannelsesniveauet

søger de mere uddannelse vi er er faktisk kommet rigtig fint på

falder en smule når aktiviteten stiger kraftigt

at noget af det bedste er at give gaver

når den allersidste elev går ind ad døren til en skole

og derfor er det tåleligt at vi medvirker til at finansiere meraktiviteten

øgede optag på uddannelserne den samme tendens ser vi faktisk også

så den konklusion jeg prøver at komme frem til er at

forklaringen primært er at der faktisk er flere unge i aldersgruppen og så kan man sige at den lille reelle stigning der

og praler af at vi får flere unge ind på uddannelserne

forudsigelse om at vi kom op på det betydelige merforbrug og ti og det forventede ret markante merforbrug i

der er flere unge som ønsker at uddanne sig

er den væsentligste omkostning jo lønninger det er jo indiskutabelt og der synes jeg ikke at man kan bruge den her masseproduktion konsekvensen vi kan se af det øgede optag nu er at vi er ved at skrive danmarkshistorie for første gang i danmarkshistorien er den gennemsnitlige klassekvotient for en ungdomsuddannelse kommet over tredive og det er på det

jo

salen

nordjylland at det sker når erhvervslivet og

at skabe et godt og dynamisk uddannelsesmiljø lokalt

på baggrund af at der ikke er de samme ressourcer til rådighed i

eller tryllerylle som har sørget for at de er der lidt længere tid og i højere grad gennemfører nu

hensyn til profilmodellens tal

bare være opmærksomme på at den måler en indsats

år tilbage og jeg tror faktisk meget

erhvervsuddannelsens grundforløb og en styrket efteruddannelse for lærer og en forstærket uddannelsesgaranti nu bliver pengene brugt

lige præcis de her penge var øremærket til de spændende ting som ministeren

som netop kunne være med til at få andelen af unge mennesker der får

de penge går nu ind i den almindelige drift og det kommer til at koste danmark rigtig mange penge på sigt

spørgsmål men er ministeren ikke enig i at det er brandærgerligt at globaliseringspuljens midler til investeringer

men i to tusind og elleve er bevillingerne på dette område øget yderligere

det

den store andel af danskere som bor i en almen bolig bliver måske kategoriseret som ualmindelige danskere

det er det spørgsmålet går på

på den ordlyd som skatteministeren har valgt at bruge

nu i længere tid debatteret forholdene i de almene boligområder i danmark regeringen har stort fokus på ghettoområderne og det er også vigtigt men der er også og det er heldigvis langt størstedelen af de almene boligområder

velfungerende almene boligområder hvor folk er glade for at bo hvor folk er trygge ved at bo

alligevel

folk der ejer private boliger er almindelige mennesker

hvad mener ministeren hvem er almindelige mennesker og hvem er ualmindelige mennesker

det

forståelse for

nogle mennesker som almindelige mennesker og andre

da noget der har en betydning for de folk der bor ude i de almene boliger især i disse år

adresserer at er nogle problemer i nogle almene boligområder men ikke i alle almene boligområder

man læser den her pressemeddelelse i sin helhed står man også tilbage med den opfattelse at skatteministeren deler folk op i almindelige mennesker og ikke almindelige mennesker så jeg gentager mit spørgsmål til skatteministeren

bare stå ved at du har brugt en forkert formulering

at man ikke siger

får nogen indflydelse på prisudviklingen

også kan få en indvirkning på hvad en almen lejer i allerallersidste ende kommer til at betale i husleje måned for måned år for år

har nogle fordelingspolitiske konsekvenser hvor lejerne endnu en gang

før der er blevet indført moms på

med det her lovforslag i bekendtgørelsen og

at ministeren lægger op til at boligejere fritages for en moms så derfor kan ministeren garantere at lejere ikke bliver ramt

højere husleje ved at den her lovgivning kommer til at virke

for socialt afbalanceret for der er enhver jo sin egen lykkes smed

de bliver kompenseret og derfor er der ikke noget hold i det der med at socialdemokraterne står og hakker ned på folk som er socialt udsatte her i danmark det er afbalanceret det vil rette op på de skavanker den store ulighed som jo

bare en kommentar så vil jeg bare bede om det eneste korte svar jeg har brug for i dag

sådan

som dermed også sikrer

jobrettede indsats afspejler sig så også i

en arbejdsplads end for blot et år siden

i projekter uden tilstrækkeligt jobsigte

er ofte den nemmeste løsning for kommunen med kurser og projekter og lige så ofte

hurtigst tilbage i job de ledige risikerer

ikke i orden

i projekter uden tilstrækkeligt jobfokus ledige skal

en økonomisk gulerod til kommunerne

og så videre der har jeg så noteret mig den kovending

vil have sløjfet de her jobsøgningskurser

det må jeg sige at jeg hilser

jeg vil gerne spørge ministeren om hun ikke er enig med mig i at der er tale om en absolut

vil friholde disse ledige fra at møde op til samtale og aktivering hvor længe de skal friholdes og om de skal friholdes helt

aktivering er noget af det jeg nu vil se nærmere på og drøfte

som led i min afbureaukratiseringskampagne

vi i sf allerede for halvandet år siden foreslået at der skulle

skulle man på tilsvarende måde fritages for at sende ansøgninger man har jo sådan set en arbejdsgiver og og

så man kan komme tilbage på fuld tid

jo ingen grund til at man i den situation skal sende jobansøgninger det er jo fuldstændig absurd

mit spørgsmål til ministeren fortsat hvor lang tid forventer ministeren der vil gå inden hun på tilsvarende vis ligesom med den første regel jeg omtalte når frem til at også denne regel er alt for rigid og derfor bør afskaffes

der er den helt grundlæggende forskel at når man er på arbejdsfordeling

man jo netop ikke sikker på at man har et job på hånden

at ministeren også her vil nå frem til at også denne regel er for firkantet for rigid og at den derfor bør afskaffes

så er der

mig meget til at komme til at diskutere det med

folketingets partier der indgår

siden to tusind og et sidste år blev det lavet om sådan

baggrund men også med ekstremistisk baggrund

man indsamler tallene med henblik på at få fat i det mørketal som man vel nok havde en formodning om

det er formentlig det

sket så voldsom en stigning i antallet af den type forbrydelser men at det

så jeg tror at det i høj grad er den bredere tilgang det er ikke kun racisme det er ekstremistiske holdninger der nu er fundament for statistikken og at den bliver indsamlet på en måde så vi

flere der anmelder den slags forbrydelser fordi man er blevet mere opmærksom på

af folks orientering seksuelt politisk eller folks

at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse tro seksuel orientering eller

synes jeg i hvert fald skal benyttes jeg har kendskab til en gennemgang af hvor meget den blev benyttet tilbage i

i ti tilfælde når vi ser på hvor mange tilfælde der er registreret i

så siger det mig at der nok kunne være en større opmærksomhed

bestemmelse i straffeloven

vil gøre for at sikre at den paragraf bliver brugt hyppigere fordi

i en situation hvor der er rigtig rigtig mange mennesker der bliver udsat for en forbrydelse men hvor forbryderen ikke bliver dømt efter den eksisterende lovgivning på området

ikke bliver efterforsket som en hadforbrydelse fra starten og derfor mangler der efterforskningsmæssige resultater til

type forbrydelse for det er fuldstændig uacceptabelt

aktivt når der er mulighed for det

få en skærpet straf på det grundlag så det agter jeg altså at bede rigsadvokaten om at sikre sig at man er opmærksom på og

et års tid vil få lejlighed til at evaluere anklagemyndighedens

kommende år der har vi givet rigspolitichefen langt større frihedsgrader til at anvende ressourcerne fleksibelt for at udnytte ressourcerne bedre derfor mener jeg ikke at vi som lovgivere skal gå ind og diktere rigspolitichefen hvordan politiet nærmere skal

er noget rigspolitichefen selv må skønne

at vi skal afvente før vi